skal jeg undlade at læse titlerne op lad mig sige til tilhørerne at når jeg gør det for stort set

til evig tid justitsministeren lovforslag nummer l en hundrede og halvfjerds lovforslag l en hundrede og en og halvfjerds

en hundrede og seks og halvfjerds energi forsynings og klimaministeren lovforslag nummer l en hundrede og syv og halvfjerds

en hundrede og ni og halvfjerds beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

hundrede og en og firs uddannelses og forskningsministeren lovforslag nummer l en hundrede og to og firs kulturministeren lovforslag

en hundrede og tre og firs transport bygnings og boligministeren lovforslag nummer

hundrede og fem og firs og hundrede og seks og firs børne og socialministeren lovforslag nummer en hundrede og syv og firs erhvervsministeren lovforslag nummer l en hundrede og otte og firs og en hundrede og ni og firs andreas

jihadister fra danmark som kæmper for islamisk stat ikke skal tilbage til danmark og hvilke internationale forpligtelser

og frihed jeg nærer absolut ingen sympati for dem og de er uønskede i danmark

ikke på at det er et komplekst problem og der findes ikke nogen perfekte eller lette løsninger faktum er at vi ikke kan nægte danske statsborgere at komme tilbage til danmark det gælder også fremmedkrigere som er danske statsborgere hvor lidt vi end kan lide dem fremmedkrigere må meget gerne blive væk men vi er altså nødt til eller kan blive nødt til at tage imod dem her

til at få fremmedkrigere straffet for deres forbrydelser ligesom vi heller ikke kan give dem mulighed for at rejse frit rundt på fri fod i andre lande for alligevel til sidst at ende i danmark eller et andet eu land og derfor

problemstilling sagerne er forskellige fra person til person og derfor skal de vurderes konkret af myndighederne

så kan finde den bedste løsning i hver enkelt sag regeringen vil derfor fortsætte arbejdet i den fælles myndighedsgruppe med deltagelse af blandt andet justitsministeriet udenrigsministeriet og udlændinge og integrationsministeriet og her overvejes der løbende de bedste redskaber

behandler de enkelte sager navnlig ud fra sikkerhedsmæssige hensyn

gemene landsforrædere som er taget ned for at kæmpe mod alle

har kær men men det

jo også farlige terrorister og og voldspsykopater og og jeg vil sige at alene for at beskytte danskerne

men men så lad mig prøve at spørge rent praktisk vil den danske regering tage initiativ til at hente disse mennesker hjem hvis de beder om det skønt den danske regering ikke

hvordan vil man løfte bevisbyrden i forhold til nogle mennesker

som har opereret i syrien og er

stramme op i forhold til

sig selv støtter terror og derfor ikke

os endelig få dem hjem altså jeg har det sådan

kvinder der er rejst derned fordi de skal føde børn til kalifatet og

dumt men det gør nødvendigvis meget farlige og derfor er

kigge på det fra sag til sag så jeg har det sådan at medmindre det er fordi vi kan se at nu er der et menneske der bliver sluppet fri lige om lidt

justitsministeren altså meget undskylde mig de er mindst lige så skyldige som mændene der har øvet terroren er og derfor burde de gå ind under den samme paragraf altså kapitel tolv i

man så kunne frakende dem statsborgerskabet hvis hvis de bliver dømt

i de i de nærområder altså i syrien hvor de har begået

være nærliggende at de bliver retsforfulgt og dømt dernede og det er noget som justitsministeren også

set bare interesse i at kan det løses på anden måde

hvor der skulle opbygges internationale domstole hvis det var det fordi

kvinder der er rejst derned for at føde børn til kalifatet er jeg

føder børn til kalifatet det er lige afskyeligt men farligheden

mindre landsforrædere og at jeg mener ikke at de er mindre potentielt farlige det som er mit problem er jo

de bliver dømt en årrække men de er ude igen og de er superfarlige jeg synes at de repræsenterer noget af det farligste

taget statsborgerskabet fra nogle her mennesker vi har taget opholdsgrundlaget

bruge alle paragraffer for at få dem dømt men hvis de er meget farlige har vi vel heller ikke interesse i at de

europa og at andre landes krigere også gør det så er det vel bedre at vi får dem i fængsel

er rigtig komplekst jeg tror vi har samme opfattelse

er jo vigtigt at en person ved dom

have med dyr gøre for eksempel hvis den pågældende findes skyldig i mishandling eller eller grov og uforsvarlig behandling af dyr dyr skal behandles med respekt med værdighed og hvis en person er frakendt retten til at

blot for at slå det fuldstændig fast derfor vil det også komme til at fremgå af kriminalregisteret at personen er frakendt retten

jeg har ikke kendskab til at den ordning giver anledning til problemer i praksis

i forhold til frakendelser

flere ønsker i den her sag end jeg lige kan læse ud

af hvad formålet er med det der bliver

folk der er frakendt retten til at have med dyr gøre

på vegne af en anden minister sige at

klart at hvis man vil erhverve sig

kennelejerne jo ikke

lige her i dag stå og give et tilsagn for noget af det kan være en anden ministers område

tager gerne en helt fordomsfri dialog om hvad vi kan gøre i de tilfælde for folk der ikke

dyr skal behandles med respekt og værdighed og derfor er dyrevelfærd et vigtigt område det er en del af

ikke står så eksplicit men der er sat halvårsvirkning ind de penge der er sat af er sat ind med penge i overslagsårene og så i år med halv virkning

af nitten rigspolitiet er

tidspunkt sammen med de tre involverede kredse i gang med at etablere enhederne

dyreenhederne som planlagt er i drift

derfor må jeg sige at jeg er tilfreds med tempoet for oprettelsen af enhederne men jeg vil selvfølgelig følge det og sikre mig at vi er klar for vi har jo en aftale om at de skal være klar for vi har sat penge

meget ofte

selvfølgelig inden for de rammer og den aftale vi har lavet

om hvem der skal ansættes

skal give rigtig mening men jeg synes at

tage en status på det og se hvor vi er henne

en drøftelse

i de tre politikredse hvor der er relativt mange dyrevelfærdssager altså i nordjylland sydøstjylland og midt og vestsjælland og det er klart at

der så kan medføre at vi lige sætter os ned og

på rette vej så vej så lad os

til offentligt brug en straffeattest til privat brug udstedes

som navnet antyder til private personer for eksempel til brug for ansættelse i en virksomhed en straffeattest til offentligt brug udstedes til offentlige myndigheder med personens samtykke det kan være ved ansættelse i bestemte offentlige myndigheder eller i situationer hvor offentlige myndigheder behandler

bestemte sagstyper forskellen på en privat og en offentlig straffeattest er

jo ikke er lige så omfattende som dem der fremgår af en offentlig straffeattest ligesom oplysningerne fremgår i længere tid af en offentlig straffeattest straffeattester der er udstedt til offentligt

skal behandles fortroligt af den myndighed der har fået udstedt attesten kriminalregisteret hører under rigspolitiet og jeg forstår rigspolitiet sådan at den offentlige straffeattest

heller ikke udleveres til den person oplysningerne vedrører baggrunden for det

spurgt til er ifølge rigspolitiet traditionelt set at man ikke indirekte

fremvise en offentlig straffeattest som jo altså er mere omfangsrig end en privat straffeattest jeg har ikke tidligere

at den nuværende ordning skulle skabe problemer jeg vil også godt sige til spørgeren her

er noget vi skal kigge på blandt andet er der

en forestående revidering af kriminalregisterbekendtgørelsen her i i år og det synes jeg vi skal tage en drøftelse

er det fordi jeg ikke kan forstå at en potentiel chef i den offentlige sektor kan have adgang til informationer om en person som den person det handler om ikke selv har mulighed for at se eller forholde sig til jeg har aldrig hørt om et

jeg har aldrig hørt om noget system hvor der ikke ville kunne ske en fejl og hvor det var hensigtsmæssigt at den person det handlede om havde mulighed for at se

det synes jeg egentlig burde være det helt naturlige men for at tage fat i det som ministeren siger kunne være grunden til at det forholder sig på den her måde

privat chef til at udlevere en offentlig straffeattest fordi den er mere detaljeret og går længere tilbage i tid

en chef i det offentlige der med samtykke fra den person der måtte være indkaldt til en eventuel jobsamtale vil kunne trække en offentlig straffeattest så hvis man er en privat chef der beder en potentiel jobansøger om

vil det ikke i sig selv være muligt selv hvis man indførte den mulighed

har reglerne om en offentlig straffeattest er det fordi vi har sagt at hvis man skal påtage sig særlige hverv eller arbejde

vil vi have en ekstra sikkerhed ind om at så kan du ikke arbejde her hvis du

begået nogle særlige lovovertrædelser men vi kan jo altid diskutere om man skulle sige at de samme regler skulle gælde for den offentlige

mennesker som jo naturligvis ikke søger nogen stillinger i det offentlige

man som arbejdsgiver skal have at vide om en person der søger job

søger en bestemt ansættelse som den ministeren er inde på

jo at det princip om at man kan få viden om sig selv må veje højere eller tungere end

ministeren om man ikke kunne lave det her om så man sikrer en eller anden form for

godt forstå synspunktet som spørgeren også siger hvorfor kan man ikke få adgang til det

vi skal tage op næste gang vi vi mødes og så måske også have

det skal være en del af det arbejde der foregår med revisionen af kriminalregisteret fordi det her er da ikke sådan lige på den flade hånd jeg kan

spørgsmål fire hundrede og fire og fyrre oplyser at honoraret for de seks og tredive bestyrelsesmedlemmer i sundhedsvæsen danmark og sundhedsforvaltningerne ikke er endeligt fastlagt mener ministeren da at regeringens regnestykke

besparelserne ved nedlæggelsen af de folkevalgte

løser tre store problemer vi har

større nærhed ved at de en og tyve sundhedsfællesskaber som vi lægger op til skal arbejde sammen

kommuner almen praksis og de akutsygehuse vi har vi får løst en udfordring vi har med ulighed

er afhængigt af hvilket postnummer man har hvilken adresse man har og så får man skabt det som rigtig mange patienter er optaget af nemlig mere sammenhæng alt for mange patienter oplever i dag at de forskellige elementer i sundhedsvæsenet hvad enten det er kommunen hjemmeplejen genoptræningen

eller sygehuset ikke snakker sammen på tværs i den sammenhæng og fordi vi skaber et nyt sundhedsvæsen

er det også vi siger at de to hundrede og

men det er jo en enormt lille del altså honoreringen

til at skabe finansiering i nærhedsfonden skal skaffes

det er ikkesundhedsrelaterede opgaver som af dette skal generere at vi kan finde penge til at lægge ind i nærhedsfonden

i bestyrelse en my over eller en my under og

vores samtaler har ingen betydning i forhold til så stort et regnestykke der er når man erstatter to hundrede og fem politikere med seks og tredive udpegede bestyrelsesmedlemmer og når man laver om på et

en sundhedsforvaltning der samlet set forvalter

sum som i givet fald vil gå til bestyrelseshonorarer for

set anvende om regionsrådsmedlemmernes vederlag og de omkostninger der er til den folkevalgte del af regionsrådene det er en meget meget lille

det den meget lille omkostning giver er så at der er en direkte indflydelse fra borgerne i forhold

ressourcerne anvendes i sundhedssektoren det sikrer at

der tages højde for andet end blot det som embedsfolkene regner sig frem til

i administrationsleddet

indrette sig anderledes i de enkelte regioner end det som

må man vel bare sige at det finansministeren indleder med at sige nemlig at

i nærhedsfonden i forhold til

vil koste løbende og det fremgår jo ganske klart og tydeligt af ministerens eget svar at det har man ikke gjort altså der er nogle ting som dermed ikke er regnet ind

nogle andre elementer det er jeg helt enig med finansministeren i altså blandt andet

som betyder at der vil blive udhulet

til den kollektive trafik og et spørgsmål er om man kan få ryddet ordentligt op

til giftgrunde og den slags ting men det ændrer ikke på

den store store sum her

der i hvert fald nogle ting som ikke er regnet ind

politikere det andet

i det er om man lige præcis ligger på niveau med den ene eller den anden type når man sammenligner med andre

offentlige bestyrelsesposter det kan måske rykke en lillebitte smule i

at skulle have nogle fagpersoner ind og jeg antager uden at vide det

at fagpersoner som skal sidde i en bestyrelse alt andet lige også skal have et honorar som har en vis størrelse

en klar fordeling af hvilket ansvar der vil være for de her personer og vi skal sammenligne med hvad det

tilsvarende offentlig bestyrelse andre steder men sagen er jo at der vil være nogle

har kendskab til anlægs eller it it

investeringer i den størrelsesorden som vi snakker om for det er ret store størrelser vi snakker om

har sundhedsfaglige kompetencer i de her bestyrelser jeg ved i hvert fald fra den optælling som som jeg har lavet

er overraskende mange som har en sundhedsfaglig baggrund

færre med en sundhedsfaglig baggrund

en og tyve sundhedsfællesskaber skal der sidde personer repræsenterer kommunen vi har peget på borgmesteren og en

en større kommunal repræsentation og hvad de har at uddannelsesmæssig baggrund tror jeg hverken herre

med en sundhedsmæssig

er med til at sidde i ledelsen af fremtidens sundhedsvæsen

udvalgsposterne rundtomkring har de en lægemæssig en sygeplejemæssig eller en sosu mæssig baggrund der gør at de kan tælle med i den samme opgørelse

med at sammenligne vederlag og der er det klart at vederlaget til seks og tredive bestyrelsesmedlemmer

i to tusind og nitten som lovet af blandt andet sundhedsministeren i jyllands posten den

er et ønske om at der lagt nogle flere muskler ind og det er nye penge der enten skal afsættes i kommende økonomiaftaler eller på finansloven men det er

sagt også midler der skal være med til at

de sundhedsfællesskaber der skal komme i to tusind og en og tyve vi har jo sagt fra starten af at vi hvert eneste år skal tilføre sundhedsvæsenet nogle flere penge og at de flere penge skal komme både i aftalen om hvad regionerne eller de kommende regionale

de komme fra finansloven det er sådan vi har gjort traditionelt det gjorde man

det gør man under den her regering siden det har vi sagt at vi vil skabe en nærhedsfond på seks milliard

stærkt akutberedskab i dag

vi har rundtomkring så vi får nogle gode faciliteter til de opgaver der er

den anden halvdel af nærhedsfonden skal gå til at lave det kompetenceløft der er nødvendigt

at kunne løfte opgaverne i kommunerne på en bedre

får den sammenhæng i patientforløbet som vi mangler og som især patienterne mangler i desperat grad i øjeblikket så de seks milliard

nye penge der kommer ind i sundhedsvæsenet

taget stilling til hvor meget det skal være

afsat under den tidligere socialdemokratiske regering hvor man så har forhalet

når jeg stiller det her spørgsmål i dag og når vi interesserer os for det

jo fordi sundhedsministeren sagde ordret og finansministeren har

set citeret det her også at de flere penge man

er nye penge som enten afsættes i den kommende økonomiaftale eller på finansloven og tilføjer så

derude der er bekymrede og det er jo lige fra ældre sagen over alle de sundhedsprofessionelle til borgmestrene i forhold til de femhundredetusind behandlinger der skal flyttes ud af sygehusene de fyrretusind indlæggelser som regeringen vil have flyttet ud

jo gode toner at at vores sundhedsminister både kunne sige at der skulle afsættes penge i finanslovens økonomiaftale og også at der ikke var tale om et lille beløb derfor håber jeg selvfølgelig også at finansministeren her i dag vil komme det en smule nærmere hvis det skal

den kommende økonomiaftale med regioner og kommuner og tilsvarende

når vi kan have en sundhedsminister der går ud og

klart siger at der ikke bliver tale om et lille beløb så kan ministeren ikke være

kunne bruge dem til noget andet i forlængelse af den debat om topskattelettelser vi har haft i den her uge

rammen er til økonomiaftaler men det kan

bare minde om at ingen regering nogen sinde har meldt ud før

at vi som regering

eller den statslige sundhedsindsats

men jeg kommer ikke til i dag at melde ud hvad rammen vil være for de forhandlinger der skal være omkring økonomiaftalen til juni måned og da slet ikke hvad den skal være i forbindelse med forhandlinger omkring finansloven

som vil ændre på strukturen i vores sundhedsvæsen og som vil

nogle meget markante ændringer det er altså markant at femhundredetusind behandlinger skal flyttes ud

indlæggelser patienter der ikke længere skal komme på vores sygehuse hvis regeringen

bliver nødt til at kalde på et svar hvad det så er for nogle ressourcer der kommer med her nu har regeringen så presset sagt at der vil komme penge

det synes jeg da er voldsomt bekymrende

retorisk fif som man kan bruge i ungdomsorganisationerne at sige at nu har man presset nogle til noget

indlæggelser så patienter slipper for at skulle blive indlagt men

og derudover også nogle antagelser om hvad det det offentlige forbrug skal stige med i de kommende år frit fra hukommelsen

inklusive inklusive vækst i forsvaret så

er det regeringens hensigt at man skal bruge hele det disponible råderum hele det løft

alene på sundhed eller skal det også fordeles ud på andre elementer og hvis svaret på det er et ja til

fordeles på andre områder på på hvilke områder forestiller finansministeren sig så at spare

retssikkerhed og andet

strammet op på udlændingeområdet vi har sænket ydelserne vi har sørget for at der kom styr på tilstrømningen hvilket betyder at udgifterne til modtagelse af flygtninge

toppede og til det vi sætter af i år

færre flygtninge bevæger sig op mod danmark

langt hellere bruge pengene på at vi får gode forhold for vores syge gode forhold for vores ældre og gode forhold for vores skolesøgende børn end at vi bruger pengene på at sætte ydelserne

forestille sig

kan ende med at skulle anvendes til til sundhed

at selv hvis man tager hele det beløb som regeringen har til rådighed i sin økonomiske plan

det jo ikke nok til at leve op til det forventede yderligere pres der bliver på sundhedsvæsenet fra nu og frem til totusinde og

får frigjort råderum i den offentlige økonomi til

også kan opprioritere andre offentlige udgifter og jeg vil langt hellere have at vi bruger nogle midler på at have gode

få frigjort et råderum i den offentlige økonomi der gør at vi også kan øge de offentlige

de måder vi får frigjort noget råderum i økonomien til

til velfærd sundhed og ældre

mange mange milliarder vi bruger i forvejen bruges klogt

en meget stor kritik af at man så hurtigt ville rykke så mange behandlinger væk fra vores sygehuse patienter der i dag kommer på sygehusene og som ikke skal det fremover med regeringens plan femhundredetusind besøg fyrretusind indlæggelser

sundhedsministeren og innovationsministeren at

også her og nu også i den kommende økonomiaftale jeg mener

ikke fortælle os hvad det er for nogle midler man har her og nu hvorfor kan vi ikke få et beløb på hvad man mener der

sygehusene ud i det nære ud til enten almen praksis eller til det kommunale

sygehusene selvfølgelig med ud det vi har sagt

er at få startet de nye sundhedsfællesskaber

kan få startet samarbejdet mellem almen praksis speciallæger kommuner og sygehuse sådan at patienterne ikke oplever det man gjorde under den tidligere regerings sundhedsvæsen nemlig at

derfor ikke var sammenhæng den sammenhæng

skaber vi med sundhedsreformen og det kræver også

vil være behov for en stigning i sundhedsudgifterne på cirka tolv milliard kroner i to fem og tyve

bliver der sagt at det demografiske træk er beregningsteknisk og skal bruges med varsomhed og

ikke er et udtryk for hvad det egentlige år til år behov måtte være

det den teknologiske udvikling det afhænger af effektiviseringer det afhænger af mange ting som hverken

eller jeg i dag er klar over når vi kigger frem mod to tusind og fem og tyve

ville vide præcis hvor sundhedsvæsenet skulle være i dag

sige at lige præcis det beløb skal bruges

siden valget i to tusind og femten

har styrket psykiatrien markant

og de opgaver som var

prioriteret så højt historisk set

finansministeriet kan sige det skal man bruge det

forudsætninger der blev bedt om at man regnede på

samtidig gør at sundhedsvæsenet

der kan svinge utrolig meget og er lavet på et utrolig usikkert grundlag det er de jo ikke

er lavet på baggrund af hvad man har set af udvikling gennem de seneste årtier og at der pludselig skulle ske et eller andet fuldstændig grundlæggende

i forhold til det vi ser med den aldrende befolkning flere nye behandlingsmuligheder

der skulle ændre det her vil jeg gerne høre nogle økonomer komme og fortælle

i nærheden af alt det man siger man vil i sin sundhedsreform og ministeren når man nu er så tydelig

men også ude i det nære sundhedsvæsen så de ældre medicinske patienter oplever at der bliver bygget et system op der kan tage hånd om dem så vi ikke skal have så mange svingdørspatienter som vi har i

reservere de penge i årene fremover

vi sikre på at de ikke ved et uheld bliver brugt på topskattelettelser eller noget andet så reserverer vi den del af vores økonomi der skal til

som patient kan være tryg i fremtiden

de her femhundredetusind behandlinger der ikke længere må være på vores sygehuse

patienterne er jo meget dårligt tjent med

komme på sygehuset hvis ikke der er bygget et stærkt system op og det er

det til at lyde som om man kan flytte opgaver fra ét sted til

er til rådighed ikke bare går til at i sætter ydelserne

det ydelsesområde og det får vi ikke at vide

at det er fordi i pønser på igen at sætte ydelserne

skal til at betale for jeg har ikke sagt at der er nogen mangel på penge

mangel på penge til vores sundhedsudspil i forhold til de fremskrivninger

en reserve tilbage vi ikke har disponeret det skal man tage stilling til

et system man kan bygge op med de penge som jo også økonomer har sat store spørgsmålstegn ved om er der tryllestavsøkonomi er det blevet kaldt tænk på et tal

en reel utryghed som jeg synes ministeren burde tage lidt mere alvorligt end at bruge tiden på at snakke om udlændingepolitik der sidder

at svare på hvorfor man ikke i årene fremover vil reservere de penge der skal til for at sikre behandling af de

vores sundhedsvæsen som ministeren jo indrømmer

kan de penge ikke afsættes og reserveres i regeringens økonomiske planer når man kan reservere en del af råderummet til at give skattelettelser jeg forstår det simpelt hen ikke

så står der direkte at beregningen af det demografiske træk skal fortolkes varsomt og videre opgørelsen af det demografiske træk tager blandt andet ikke højde for mulige produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor

fokusere lidt på at besvare spørgsmål der handler om sundhedsområdet og det

vi kommer tilbage til jeg jeg undrer mig måske en lille smule over

regeringen ikke har udvist en vilje til at drøfte

især undrer mig over det er at

havde partiet venstre som finansministeren jo er næstformand for

ikke noget problem med at anvise hvad den samlede ramme for sundhedsvæsenet skulle være i perioden to tusind og seksten til

tyve det er en tidshorisont der minder meget om den som vi taler om nu og vi står også umiddelbart foran et folketingsvalg det skal komme inden for et par måneder så på mange måder minder situationen i dag om den der var i to tusind og femten så hvorfor er det at enten regeringen eller venstre ikke nu vil sige

end man havde i to tusind og femten og når vi kigger på hvordan vi

og højere overlevelsesrater har sundhedsvæsenet fra to tusind og femten til nu

se at sundhedsvæsenet har nogle udfordringer som nødt til at agere på nærhed ulighed sammenhæng derfor er det vi foreslår en reform

der skal lægges ind i sundhedsvæsenet og der har vi løftet hvert år siden to tusind og femten

men præcis hvor meget afhænger af hvor man står henne når man laver de enkelte aftaler

det samme som man har oplevet hidtil altså med andre ord at der bliver markant flere patienter som jeg husker det er der halvtredstusind flere patienter i sundhedsvæsenet og der er fire flere ansatte ikke fire tusind eller fire hundrede men

set blot det som også vores sundhedspersonale er bekymret for

gerne skabe plads til hvis det var sådan at de kunne

ansættes problemet er jo bare med

som nogle har kastet rundt med og sagt

gerne ansætte tusind flere sygeplejersker

ikke er uddannet i øjeblikket at de ikke er ledige derfor er det regeringen går den modsatte vej vi øger antallet af pladser på sygeplejeskolerne vi sørger for at

skaber mulighed for at man decentralt kan ansætte nogle flere

selvfølgelig også for at økonomien følger med ude omkring

det er at de mangler ansøgere til de stillinger de opslår

til alt det man siger man vil de penge er jo rigelig brugt hvis man skal lave det kompetenceløft der blev talt om og uddanne så mange flere sygeplejersker det er vist to tusind regeringen så vil uddanne selv om det var latterligt at ansætte tusind flere altså

nye opgaver nye patienter i fremtiden det kommer til at koste penge det siger finansministeren også her i dag finansministerens

hvordan man skulle reservere en del af økonomien til sundhed så vi

få så meget som et eneste svar fra finansministeren på hvorfor man ikke vil reservere de penge

komme men det kan patienterne jo altså ikke bruge til så meget det ville

set svaret hver eneste gang på hvorfor det er at vi år for år tilrettelægger økonomien sådan at vi år for år beslutter hvor meget ekstra der skal gives kernen i det her er at at sundhedsvæsenet

fremlagt en reform der peger på hvordan man får mere effektivitet større nærhed og større lighed ind i sundhedsvæsenet

patienter bliver behandlet tæt på deres hjem og at man dermed sørger for at det bliver et mere decentralt opbygget sundhedsvæsen

øjeblikket er konstruktive forhandlinger

og fem og tyve jævnfør artiklen ørsted afviser grønt tilbageslag fra radius blokade

så kom der lyd på jeg anerkender ikke den fortolkning af af

for at kigge på det helt sagligt set ørsteds plan var at sælge radius og bruge provenuet til at gennemføre deres store plan for at investere yderligere et trecifret milliardbeløb i grøn omstilling når radius ikke bliver solgt og de milliarder der kunne

der to muligheder enten nedskalere man den grønne omstilling eller også finder man andre finansieringskilder

dermed være en dyrere finansieringsform end det som

salg af radius så det aflyste salg af radius

hvordan ørestad kan lave den grønne omstilling hvad deres finansieringsomkostninger vil være

den grønne omstilling hvis radius var blevet solgt så der var blevet frigjort et provenu man kunne

det der er omtalt i energiwatch fireogtyvende januar 2019

for to tusind og fem og tyve på to hundrede milliard kroner

vedvarende energi i to tusind og tredive

det er i modstrid med

finansministeren

den trettende januar til ritzau sagde at det betyder at

helt klart at det får en betydning for ørsted hvis de skal ud at låne det beløb

det betyder et højere omkostningsniveau for at lave den grønne omstilling

bare konstatere at et højere omkostningsniveau vil betyde en negativ udvikling i forhold til den grønne omstilling

investeringsplan på to hundrede milliard kroner jeg synes at hele den her grønne omstilling har har været noget som finansministeren har

at ørsteds aktiekurs er gået markant op otte

skabt synenergier i vores eldistributionssektor ikke er til stede

de muligheder for at ørsted kunne få

drøftet flere gange på forligskredsmøder at idéen bag

lave den grønne omstilling det kan simpelt hen ikke komme som nogen overraskelse for en der

med til forligskredsmøderne at det var tankegangen bag ved

frigøres kapital fra noget der ikke var kerneområdet

egentlig havde jeg nogle forestillinger om noget jeg gerne ville spørge om men det undrer mig faktisk at finansministeren ikke svarer på fru lisbeth bech poulsens spørgsmål

var meget relevant altså spørgsmålet der går på

den udvikling der så har været i forhold

aflyste radiussalg negativt ned på den måde at det har påvirket aktiekursen i nedadgående retning tværtimod er aktiekursen samlet set styrket over en periode

interessant at ørsteds aktiekurser

det synes jeg er meget positivt det er glædeligt det gør

derfor er det interessante jo ikke bare hvad aktiekursen er men hvorfor den er det er

ørsteds direktør og bestyrelse aktieanalytikere eller

hvad baggrunden er for den udvikling jeg er ikke i en position hvor jeg har

en højere aktiekurs på ørsted betyder jo at statens andel bliver mere værd og at vi dermed er i en endnu bedre økonomisk position end hvis aktiekursen var gået

et dyk i aktiekursen umiddelbart efter fordi markedet

jo så et markant højere sted

hvis man laver den antagelse at markedet har forventet

til til ejere af kritisk infrastruktur kunne det jo netop være

det som markedet giver udtryk for altså at man havde forventet at der ville være nogle særlige krav der blev stillet kunne det være en rimelig antagelse

at spekulere og gætte på nu her hvis man skal kigge på aktiekurserne skal man kigge på et alt andet lige

sket med andre selskaber af tilsvarende art med tilsvarende position

tilsvarende markedseksponering forskellige steder rundtom i verden

kan findes et selskab der er så lig ørsted at man kan lave en decideret

ørsted uden et aflyst salg og et ørsted med et gennemført salg det tror jeg er svært at gøre jeg ser i hvert fald bare at umiddelbart

med at stige for jo mere den stiger jo mere

på en måned finansministeren ved jo udmærket godt at det også har betydning for

hvad aktiekursen kan i forhold til det her sorte billede

men faktum er altså at selskabet er markant mere værd i dag end for en måned siden og faktum er at vedkommende

ingen betydning har for deres investeringsplan på to hundrede milliard

at det skræmmebillede som finansministeren malede op om

eller man har et tocifret milliardbeløb man skal ud og låne jeg håber at spørgeren er klar over at

er en stor forskel på omkostningsniveauet om man har pengene selv

man skal låne et tocifret milliardbeløb jeg jeg håber virkelig at spørgeren er klar over

jo højere omkostninger der er jo sværere er det at vinde

at komme til at lave den grønne omstilling så naturligvis har det en påvirkning

punkt ni der også er til finansministeren og de to spørgere er

var ejer af kritisk infrastruktur

små ejerformer der kan eje

andre områder jeg synes faktisk at spørgsmålet

er relevant på et andet område nemlig hvad er skal til for at man kan have forskellige ejerformer på kritisk infrastruktur

en klar lovgivningsmæssig regulering til fordi dem der ejer kritisk infrastruktur vil typisk være nogle der så sidder på monopolsituation og altså er det sidste

en forbruger uanset om det er en erhvervsforbruger eller en privatforbruger og hvordan sørger vi for at den monopolsituation så ikke bliver misbrugt der har vi i dag en rigtig rigtig stærk forbrugersikrende regulering altså en regulering der sikrer at der er grænser for hvor meget man kan tage i den der monopolsituation

er afhængigt af hvor meget man investerer ind

den rigtige regulering hvis nogen så vælger at sige på trods af at den der regulering der sætter en grænse for

kan få ud af min investering så vil jeg alligevel gerne investere for eksempel fordi det er en langsigtet investering der passer godt til pensionskasser

ville være udmærket at det også er muligt for dem at have en investering i infrastruktur

når vi jeg selv og min medspørger

synes jeg meget hård i i sin kritik

ordførere fra andre partier

både på de forligskredsmøder hvor fru lisbeth bech poulsen deltog

hvilket selskab der skulle eje det

starter en åben bud runde

en forventning om hvem man tror der vil byde mest

have udenlanske statsejede fonde vi ville

i fællesskab der har det været klart fra starten af

for eksempel et forbrugerejet selskab der

der var en forventning om at en af byderne kunne være et forbrugerejet selskab men jeg synes bare og det er derfor jeg stiller det her spørgsmål

har været så meget diskussion i offentligheden om den proces

ville være et forbrugerejet selskab

på forskellige møder både møder hvor spørgeren var til stede og møde hvor andre fra sf

en gennemgang hvor vi åbent lagde ud

vi forventer at en af byderne vil være et forbrugerejet selskab men vi kan ikke på forhånd sige hvem der byder mest vi

i modstrid med hele tankegangen bag en åben bud runde

et aktivt fravalg af nogle selskabstyper fordi vi ikke ønskede at de

eje kritisk infrastruktur men dermed også sagt at de der så lå i andre kategorier end dem vi havde

være et forbrugerejet selskab der var blandt byderne men vi kan ikke på forhånd sige alle må byde

hensigtsmæssigt at man har den tilgang det måtte gælde for for ørsted radius og andre selskaber som som har at gøre med kritisk infrastruktur at man enten har et offentligt ejerskab hvor mere end halvdelen af selskabet er på offentlige hænder eller subsidiært at

det en overvejelse et synspunkt som som regeringen fremadrettet vil lægge til grund når det er at man overvejer eventuelle salgsrunder og budrunder i forbindelse med selskaber som måtte have at gøre med

mange danske pensionskasser kapitalfonde kapitalforvaltere og private selskaber

investeret i andre europæiske lande

og når vi forventer at det er muligt for danske pensionskasser at investere ud af landet må vi også have åbenhed over for at udenlandske pensionskasser kan investere

stopper det åbne samfund der har givet os den velstand vi står

det betyder at

at andre kan byde ind hvis de lever op til de meget

krav der stilles til ansvarlighed til at der skal være en regulering

skal overholde også international lovgivning i forhold til skattesnyd hvidvask og andet inden man byder ind på det men jeg ser ikke noget problem i at danske pensionskasser ejer kritisk infrastruktur hverken dansk eller udenlandsk kritisk infrastruktur jeg ser danske pensionskasser som værende enormt ansvarlige ejere der tænker langsigtet på vegne af deres opsparere og hvis man

pensionskasserne er ansvarlige ejere

af ejerskabet

så det er vel ikke sådan at de kriterier som som eksempelvis socialdemokratiet lægger til grund som vil være fornuftige i

til offentligt ejerskab når det handler om kritisk infrastruktur udelukker at der også kan være eksempelvis danske pensionsselskaber som

gennemført

infrastrukturselskab i danmark det synes jeg ikke jeg synes faktisk at pensionskasser

at de investerer i infrastruktur og derfor deler jeg ikke den der

ni og fyrre eller en og halvtreds procent af infrastrukturen jeg ser dem nemlig som nogle der varetager det langsigtede synspunkt både i samfundsinteresse og selvfølgelig også i interesse

har gjort det meget klart fra starten hvilke bekymringer vi havde og hvilket ejerskab af radius vi gerne så for os derfor vil jeg

korrekt at sfs ønske var at der var

og at aftalen blev at det som minimum skulle tilbage i forligskredsen i forhold til den til den endelige køber

til ørsted besluttet hvad der egentlig ligger i forligskredsen og ligger i forligskredsen det blev aftalt hvad der er så kritisk infrastruktur at

forligskredsen har veto og der var salget af radius ikke en del af det der blev aftalt nu refererer jeg kun

herre bjarne corydon som finansminister at at aftalen blev indgået og derfor kan jeg kun læse i papirerne hvad man

ikke hvilke overvejelser man har haft undervejs for det var ikke en del af det men helt konkret aftalte man ikke vetoret til forligskredsen vedrørende salg af radius

aftalte var at der var vetoret på nogle andre områder man aftalte at der var noget som skulle sættes ind

til statsligt ejerskab men på radius

debatten kan fortsætte ude i sidegemakkerne hvis det er muligt

drage i krig imod demokrati og og frihed

det er personer der på ingen måder har min sympati og som heller ikke er ønskede her i danmark

spørgeren er enig med mig i når det er sagt

løsninger på det her område for så vidt angår

mulighed for ved dom at frakende indfødsretten hvis en person dømmes for blandt andet terrorisme eller tilslutning til en terrororganisation

en håndfuld gange

en frakendelse kun kan ske hvis den

går hen og bliver statsløs vores forpligtelser efter statsløsekonventionen gør at

vi i sådanne tilfælde ikke kan gøre en person statsløs ved at tage det danske statsborgerskab fra vedkommende det er samme forpligtelse som

statsborgerretskonvention fra nitten

syv og halvfems som danmark jo

ratificeret

jo også forpligtet efter den europæiske menneskerettighedskonvention

umiddelbart er vurderingen at

i udgangspunktet vil være i strid med konventionen hvis en person fratages sit statsborgerskab i et tilfælde hvor den pågældende ikke har statsborgerskab i et

at vi meget snart har et samråd hvor det er et lille element

men også et bredere samråd om fremmedkrigere og og deres

trække linjerne op i forhold til den her sag de her mennesker er ikke bare landsforrædere mod danmark og mod danskerne

det som danmark står for de har også begået uhyrlige gerninger

forbrydelser mod menneskeheden de har begået de mest afskyelige forbrydelser man

på den måde har de fraskrevet sig enhver ret til danmark og derfor mener jeg at det ville være på sin plads at regeringen og i øvrigt mere bredt

europa begynder at tage stilling til om man vil blive ved med at tolerere den her fanatisme

i svøb i europa og som truer alt

står for alle de retsprincipper vi holder højt har de trådt under fode med deres uhyggelige gerninger

jeg bare bede ministeren

regeringen om at genoverveje forholdet til de her konventioner som jeg synes blokerer for almindelig retsind og rettidig omhu og et forsvar for danmark

er også fuldstændig enig med spørgeren i at at vi også mangler en diskussion på europæisk plan

hvordan vi skal løse den konkrete situation som landene

fylder i snart sagt

terror og alt det som er det værste af det værste og mere til derfor synes jeg det vil være rimeligt at man bruger

den ordning vi allerede har og fradømmer dem statsborgerskabet og

at skulle de miste statsborgerskabet og blive statsløse så

der bekymrer os og så bør de udvises af landet

i landet jeg er enig i at det bedste selvfølgelig ville være at få dem dømt dernede hvor de er og hvor de har begået deres gerninger og

kan dokumenteres i stedet for at vi henter dem hjem til danmark hvilket vi under

er så farlige for vores land og for danskerne at jeg vil gøre alt for at de

og elleve med det resultat at at det stort set ikke kunne betale sig at arbejde for

leve af overførselsindkomst

socialdemokratiet gik jo så i to tusind og elleve til valg på netop at afskaffe det de kaldte for

og så vidt jeg kan se sådan set også det de går

og vinde også selv om det er det er sovset ind i ind i tågede løfter om

enhver konkret debat

genindførte så den såkaldte integrationsydelse

tiltrådte i to tusind og femten og det var jo et fuldstændig afgørende tiltag for at understøtte en

udvikling hvor færre kommer her

men jo også at hvis man så kommer hertil

skal man naturligvis bidrage og ikke bare parkeres på overførselsindkomst

må ærlig talt sige at det er jeg både tilfreds

arbejde jo den absolut bedste vej

rent principielt i at man selvfølgelig skal bidrage til det danske samfund

hvis man kan det skal kunne betale sig at arbejde og det mener jeg bestemt

væsentlig ned fra de godt enogtyvetusind i to tusind og seksten

hundrede i to tusind og atten men vi kan også se at de der så rent faktisk er kommet til danmark i langt højere grad arbejder nu end de gjorde tidligere

lykkes med at blive en del af det danske samfund det mener jeg ganske enkelt

der er altså også noget i at man skal yde

man kan nyde og det at være nytilkommen og så bare få præcis

samme som danskere der har været med til at skabe det her samfund og hvis

forældre og bedsteforældre også har været med til

at grundlægge det danske samfund og skabe det land som vi har nu

ud af at være på en lav overførselsindkomst at få sig et arbejde

har en forpligtelse altså helt ærligt

fru pernille bendixen

jeg orientere om at sundhedsministeren

beslag på hendes tid og det betyder at vi reelt kan komme i en situation hvor de tretten til

spørgsmål der faktisk er til sundhedsministeren ikke

at sige at der er en stribe spørgere som sandsynligvis sidder ved deres skriveborde og venter

til at komme i dialog med sundhedsministeren men som sandsynligvis ikke gør

og man kan jo tælle baglæns for normalt kan vi nå mellem fem og seks spørgsmål i timen alt efter om det er enkeltspørgsmål eller om det er dobbeltspørgsmål når der er to spørgere og det er det ene af de spørgsmål vi skal i gang med

og jeg håber ikke det ødelægger hele dagen for

den her mulighed for dialog det første er

mors i thisted

ministeren opgaven løftet af et smallere driftsgrundlag med en og tyve autonome

besvarelsen alle borgere skal være trygge ved at de kan få den nødvendige hjælp når de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke og det gælder selvfølgelig også beboere på thy og mors derfor vil jeg også gerne starte med at understrege hvilket jeg også har gjort i forbindelse med lignende spørgsmål fra nogle af

og drøftelser i forhold til andre af landets sygehuse at det er sådan at regeringens udspil til sundhedsreform ikke ændrer på den nuværende sygehusstruktur den nuværende struktur med en og tyve akutsygehuse med fælles akutmodtagelser følger blandt andet af sundhedsstyrelsens akutanbefalinger fra to tusind og syv her blev det anbefalet at et befolkningsgrundlag på tohundredetusind

være nødvendigt for at sikre den nødvendige ekspertise og robusthed men det fremgik dog også på det tidspunkt at særlig tyndt befolkede områder med øer eller ølignende geografi kan nødvendiggøre løsninger med et mindre befolkningsgrundlag det betyder også at vi i dag har tre såkaldt modificerede akutmodtagelser hvor

den ene ligger i thisted

ønsker regeringen at etablere en og tyve sundhedsfællesskaber omkring de en og tyve akutsygehuse for at sikre mere nærhed og bedre sammenhæng i indsatsen det betyder altså at vi tager udgangspunkt i alle en og tyve herunder også de tre som har den her østatus eller modificerede akutmodtagelsesstatus i stedet for de nuværende regioner

vil regeringen etablere fem nye sundhedsforvaltninger som skal sikre en stærk sundhedsprofessionel drift af sygehusene og også fortsætte

resultater med styrket specialisering og samarbejde

også kender fra sygehusstrukturen i dag det betyder også at det i fremtiden bliver op til de nye sundhedsforvaltninger

sikre det samarbejde der skal være mellem forskellige sygehuse som vi blandt andet kender det i dag fra samarbejdet mellem

aalborg universitetshospital thisted og det samarbejde der er er der

set ikke lagt op til at ændre på der skal med afsæt i den årlige udviklingsplan sikres at vi netop også får en mere sådan

national drivkraft i forhold til at udvikle sundhedsvæsenet i hele landet og også

halvfemstusind indbyggere naturligvis må der nødvendigvis være tale om et sygehus som har mindre

som et sundhedsvæsen jo hele tiden skal være i udskiftninger og

at et sygehus som alene

halvfemstusind indbyggere skal klare sig lige så godt som et som har firehundredetusind når de ikke er organisk forbundet og under den samme prioritering

mulighed for at dække ind når man har et modificeret sygehus som ministeren siger det er den problematik jeg gerne vil

underlag giver det lige så robust et sygehus som et med

sygehuset på bornholm i rønne det er jo fordi vi tager nogle særlige hensyn og de særlige hensyn ændrer vi ikke ved med sundhedsreformen de vil også bestå

tale om at der bliver en og tyve autonome enheder der er tale om at sygehuset i thisted

sygehuset i thisted

til at ændre ved den nuværende sygehusstruktur og derfor er der ingen grund til

på det sygehusvæsen som de skal have

men hvis man ikke er tilfreds med den måde som en region strukturerer sygehustilbuddet på

skifte de folkevalgte ud og bede om en ny politik på området det bliver der jo ikke mulighed for med nogle

der sidder og skal lave de omprioriteringer det bliver ugennemsigtigt for den befolkning som skal leve med den sygehusbetjening som ministeren tiltænker folk i de tyndere befolkede områder det er den problematik som jeg godt forstå at man er bekymret for

det der med autonomien så ved jeg jo ikke

skal være en og tyve enheder der ikke hænger sammen hvordan vil ministeren så sikre

bliver sundhedsfællesskaberne en forpligtende ramme omkring det samarbejde der skal være mellem kommunen sygehuset og

og morsø kommune jo med både borgmestrene og sundhedsudvalgsformændene være repræsenterede i den politiske overbygning og dermed

udvikler sig et sundhedsvæsen udvikler sig så lynhurtigt og så komplekst at det er håbløst at at en borgmester ved siden af alle de andre opgaver en borgmester har

være up to date i forhold til hvordan man sikrer at

være et stærkt samarbejde mellem aalborg universitetshospital og thisted sygehus det kan udkrystallisere sig i delestillinger som vi kender det i dag og er jo et stærkt samarbejde som virkelig skal fortsættes der hvor borgmestrene og sundhedsudvalgsformændene ude fra kommunerne skal spille en større rolle er i sundhedsfællesskabet

er der sammenhæng mellem det der sker på sygehuset det der sker ude i ældreplejen

skoleområdet hvis det er en ung med en psykisk lidelse derfor har vi behov for sundhedsfællesskaberne for at få mere nærhed og mere sammenhæng i vores sundhedstilbud

i byen oradea i rumænien

at alle læger i det danske sundhedsvæsen naturligvis

til at sikre en god patientbehandling

også de udenlandske læger

være arbejdsgiveren som har et ansvar for at sikre at lægen har de nødvendige kompetencer det

eller en udenlandsk læge og det gælder også uanset hvilket regelsæt lægen har opnået autorisation

at kigge på om ansættelsesforholdet skal ændres eller det skal bringes helt til ophør

uddannet læge jeg antager også at når spørgeren spørger til en somalier så henvises

en somalisk statsborger vil med andre ord ikke kunne blive anerkendt automatisk på baggrund af en eu uddannelse

det er i rumænien eller et andet sted en ansøgning om autorisation for en somalisk statsborger som er uddannet i et eu land skal derimod behandles efter de regler der gælder for tredjelandsborgere og det indebærer bla at lægen skal have godkendt sin uddannelse skal gennemføre en sprogprøve og også skal gennemføre faglige prøver og have en evalueringsansættelse før

kan blive ansat i danmark så man kan ikke bare umiddelbart indtræde

finder ministeren at det er i orden at udenlandske læger uddannet for eksempel i ukraine i visse tilfælde har kunnet fortsætte som praktikanter efter at de er dumpet i den faglige prøve og at praktikanter i spidsbelastningssituationer har haft patientkontakt på egen hånd uden en ledsagende

rumænien dermed ikke en somalisk statsborger

traf afgørelse om midlertidig indskrænkning af lægens virksomhed og det betyder at lægen kun må arbejde under supervision af en læge med ret til selvstændigt virke og at styrelsen skal godkende supervisionen og supervisionsaftalen lægen må altså kun arbejde et sted hvor styrelsen for patientsikkerhed har godkendt ansættelsen og afgørelsen er gældende indtil videre i den periode hvor styrelsen oplyste sagen fra juli to tusind og sytten til marts to tusind og atten

det er ministeren tilfreds med at eu regler vejer tungere end hensynet til danske patienter

i eu lande uddannet læge

sig fagligt det være sig sprogligt så har man som

ansvar for enten at ændre på ansættelsesforholdet eller bringe ansættelsesforholdet til ophør

set ikke løftede det arbejdsgiveransvar og tog hånd om en situation hvor

læge der ikke fagligt levede op til de krav der

det ansvar som regionerne som ansættelsesmyndighed har

i dag nemlig at hvis en læge ikke har de sproglige eller faglige kompetencer som vedkommende skal have skal man selvsagt tage hånd om det sådan at lægen ikke er til fare for patientsikkerheden og der tror jeg

på baggrund af den dokumentar som spørgeren henviser til må at der stadig væk er rum for forbedring i forhold til at løfte

og det gælder selvfølgelig også borgerne i thisted på samme måde som jeg tidligere har svaret også nogle af spørgerens kollegaer på situationer omkring nordals

omkring hjørring og andre ting som vi også har drøftet her i salen ved § tyve spørgsmål

set også understrege det jeg også har sagt

at regeringen forventer at de placerede beredskaber ikke flyttes i de kommende år

regeringen har altså ikke nogen planer om at nedlægge eller flytte akutberedskabet i thisted fordi regeringen prioriterer borgernes tryghed på akutområdet

i forbindelse med finansloven for to tusind og atten også prioriterede midler til en fjerde akutlægehelikopter i den nordlige del af landet som jeg ved også

akutområdet er en central del af regeringens udspil til sundhedsreform og det er et område hvor vi ikke synes at regionerne har leveret godt nok det er også et område hvor vi ser meget store geografiske forskelle både i responstider altså hvor hurtigt ambulancen kommer frem men sådan set også i forhold til hvordan vi kan sikre et endnu mere fintmasket akutberedskab end det vi har i dag

med nærhedsfonden at etablere ti til femten ekstra akutberedskaber i form af akutlægebiler akutbiler eller ambulancer i de områder hvor vi i dag oplever at der ikke er en en stærk nok dækning og hvor vi desværre ser for stor variation i responstiderne på tværs af landet derudover ønsker vi at oprette et landsdækkende lægevagtsnummer en hundrede og tretten til akut visitation og behandling så vi kan få den samme høje kvalitet i det akutte beredskab uanset hvor i landet man bor så ja jeg kan gentage det

for så vidt angår andre akutberedskaber regeringen forudsætter at der ikke sker

ind som minister og og garanterer

lidt den samme garanti jeg efterlyser vi kan give i forhold til borgerne i thisted

det handler om så siger ministeren at regeringen forudsætter ikke at der vil ske ændringer man forventer ikke at der vil ske ændringer men sagen er vel den at regeringens sundhedsreform skaber maksimal usikkerhed om den fremtidige placering for de her

placeringerne i dag er jo truffet ud fra beslutninger af folk med lokalkendskab hvor demografi og andre lokale forhold kan spille ind og derfor har

en dækning som vi er trygge ved og glade for i thisted lige nu jeg er jo bekymret for hvis man flytter den her beslutningskraft eller beslutning over til nogle der ikke er politisk valgte og som sidder langt væk fra thy og kigger på om den her bil nu kan svare sig

det er derfor jeg siger at regeringen sundhedsreform er så løst skrevet at den skaber maksimal utryghed i thy og det er bare derfor at jeg beder om i dag at ministeren kan give den samme garanti til borgerne i thy som hun gav til borgerne på nordals

den akutlægebil der er i lemvig og som jeg har svaret omkring

forudsætter sådan set at der ikke sker ændringer og flytninger så der ikke sker forringelser i akutberedskabet

og en og tyve og bero på en aftale med regionerne i de kommende år hvis der ikke skal

at set i region nordjylland at man gentagne gange har forringet akutberedskabet og det er rigtig trist

fører skræmmekampagne for borgerne er socialdemokraterne som ikke vil forholde sig til at sundhedsreformen lægger op til en styrkelse

blev hun citeret i jydskevestkystens

hjemmesideudgave for sønderborgegnen hvor hun siger

de akutberedskaber som vi kender i dag vi kan bare ikke garantere at regionsrådsformand ulla astman i nordjylland ikke laver forringelser indtil

og en og tyve når vi tager over men vi forudsætter at der ikke sker ændringer og flytninger så der sker forringelser og det er sådan set

jo lige præcis et område hvor borgerne egentlig oplever at ambulancen kommer frem i mindre rettidig tilstand end

gør andre steder i landet det synes jeg da er et problem men det kan

fordi regeringen har præsenteret et sundhedsudspil det må regeringen stå til ansvar for og derfor spørger jeg bare regeringens repræsentant som er ministeren

at være en paramedicinerbil i thisted

forstå at man kan garantere på nordals når man selv

på vej i valgkamp men kan man også garantere det oppe i thy

have svar på ikke noget med hvem der har ansvaret i den mellemliggende periode

jo konstatere at det gør der ikke og det skaber da utryghed

at vi ikke kommer til at se forringelser af akutberedskabet i de kommende år og det beredskab vi har i dag afsætter penge til at vi kan indsætte ti til femten ekstra beredskaber og det gør vi fordi der er

er det kun en og halvfems procent af ambulancerne der kommer frem inden for femten minutter

at fordi de bor i region nordjylland hvor man har valgt et lavere serviceniveau er det helt okay når vi ved at minutterne tæller

at der skal være nationale servicestandarder når det kommer til akutberedskabet så man er lige så godt dækket i region nordjylland det være sig i thisted det være sig i hjørring som man er andre steder i landet og det er det regeringens sundhedsreform går ud på

spørgsmål nummer

sidder spørgere som ikke ved om de får deres

sundhedsministeren det giver i hvert fald to muligheder ekstra nu

nummer femten til sundhedsministeren

som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have ikke nedlægges ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds

tønder og det er jo lige så vigtige akutberedskaber som det i thisted vi

nogle af de andre steder vi også kommer til at diskutere i dag

derfor kan jeg også indledningsvis understrege at selvfølgelig skal beboerne i de forskellige områder af region syddanmark som bliver nævnt i spørgsmålet opleve at de

at de får den nødvendige hjælp hvis de bliver ramt af akut sygdom eller kommer ud for en ulykke og derfor kan jeg også kun understrege det jeg allerede har

fremgår af sundhedsreformen at regeringen forventer at de placerede beredskaber ikke flyttes i de kommende år så der ikke sker forringelser af dækningen og så man kan være tryg ved at det akutberedskab

man sådan set også kan være betrygget ved er at vi som regering har en ambition om at styrke akutberedskabet i danmark

et ønske om at prioritere borgernes tryghed på akutområdet og det betyder også at vi gennem nærhedsfonden kommer til at etablere ti til femten ekstra akutberedskaber i form af akutbiler og akutlægebiler og ambulancer i de områder af landet hvor der er særlige behov og hvor der også er behov for at forbedre responstiderne

se at der er en meget stor geografisk variation i dag i hvor godt landet er dækket på akutberedskabsområdet

og i relation til at regionsrådet

og nu har afsat yderligere midler til nogle af de områder der har været for dårligt dækket i region syddanmark

den diskussion vi har her

allerede begynder at få fokus på det det ændrer ikke på regeringens ambition om at lægge yderligere ovenpå så vi får et endnu stærkere akutberedskab i danmark og derfor lægger vi

at der skal placeres ti til femten ekstra akutberedskaber

akutberedskaberne ambulancerne og responstider

den generelle tryghed

også ude i vores landdistrikter skal vi være sikre på at ambulancerne kommer med nogle rimelige responstider

her og spurgte ministeren ud i forhold til

for det hele slet slet ikke men

en debat om hvor vigtigt det er at vi har nogle fornuftige responstider og at de responstider skulle opgøres på postnumre og det har man faktisk

og derfor er den her ændring et godt eksempel på at det betyder noget når befolkning

regionspolitikere til ansvar for deres handlinger

er kernevelfærd det er tryghed og derfor vil jeg også gerne have at ministeren på samme vis

hjemme i ministerens egen valgkreds nordals

andre steder i i syd og sønderjylland hvor vi har oplevet udfordringer med vores beredskab og med responstider det ville ret og rimeligt ikke blot at sige at man forventer at der ikke

de øvrige akutberedskaber vi har været omkring her i salen at jeg kan ikke garantere for at regionerne ikke i de kommende år laver forringelser

står regeringen ved det vi har skrevet nemlig at vi forventer

så vi får en endnu bedre dækning end det vi kender i dag men vi kommer ikke til

det gælder både i skærbæk

slet ikke den boldgade jeg er inde på men men ministeren kan jo så tage fat om det ministeren har indflydelse på og det er jo netop

sundhedsreformen eller forslag til sundhedsreformen

hjemme i sin egen valgkreds så

da være ret og rimeligt at man også på samme vis i den samme region altså i tønder i toftlund og i skærbæk garanterer

men også i forhold til at indsætte ti til femten ekstra akutberedskaber og sikre at der er et nationalt serviceniveau

større gennemsigtighed på det her område det skal være sammenligneligt på tværs af landet og vi skal have lukket de sorte huller der er i dækningen forskellige steder

nødbehandlerbilen på nordals skaber tryghed i et område som mange ellers vil kalde et yderområde men for mig er det ligegyldigt om man bor i pøl eller på perlegade i sønderborg by alle har i min verden krav på hurtig akuthjælp siger ellen trane nørby den garanti og den fredning af et beredskab i ministerens egen

den ikke udvides til også at gælde nabokommunen

som jeg har sagt tidligere

at acceptere forringelser men vi kan jo ikke garantere at regionerne ikke forringer akutberedskabet det

og vi kan heller ikke

dårlige eksempler på at man netop

styrke akutberedskabet ti til femten ekstra akutberedskaber men sådan set også et krav om at der nationalt skal være fastsat nogle servicerammer der gør at man kan være tryg i hele landet i dag er der så stor geografisk variation i hvor hurtigt ambulancen kommer frem

vil indeholde penge til nye og moderne sundhedshuse flere medarbejdere og styrkede kompetencer i det nære sundhedsvæsen det er alt sammen noget som også vil komme mennesker med psykiske lidelser til gode omkring halvdelen af fondens midler svarende til tre milliard kroner anvendes til investeringer som muliggør en betydelig udbygning af moderne sundhedshuse og flerlægepraksisser

at at vi har flere medarbejdere og at de også har styrkede kompetencer i det nære sundhedsvæsen så vi kan rykke flere behandlinger tættere på hvor folk bor et løft af indsatsen i det nære sundhedsvæsen skal være

gribe tidligt ind også når det gælder mennesker med psykiske problemer så vi kan hjælpe folk tidligere og så vi kan undgå at problemerne vokser sig så store som vi desværre kan se mange steder i dag men også til at vi kan få et mere nært tilbud når vi kigger på psykiatrien man sundhedsfællesskaberne sikrer vi også et større lokalt samarbejde hvor vi kan bygge bro mellem de lokale sygehuse psykiatrien kommunerne og praktiserende læger

da vi desværre kan se at der er rigtig mange mennesker med psykiske lidelser der er

mellem kommune sygehus og egen læge og hvor vi har behov for

hjælpe bedre og sikre at der er nogle der står klar til at tage over når man for eksempel bliver udskrevet fra behandlingspsykiatrien et bedre samarbejde og et mere integreret samarbejde også mellem socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien og så må vi bare konstatere at der er rigtig mange psykiatriske patienter som netop er i berøring med mange forskellige aktører i vores sundhedsvæsen og at der er behov for i langt højere grad at samarbejde omkring patienterne og med patienterne til at sikre nogle mere helstøbte forløb derfor forventer jeg i høj grad at de psykiatriske patienter vil få gavn af etableringen

også det opgør med silotænkningen i sundhedsvæsenet som sundhedsreformen er udtryk for

og at der er tre milliard kroner til anlæg og så tre milliard kroner til kompetenceudvikling og andet grunden til at jeg rejser det her spørgsmål i dag er at hvis man kigger på regeringens vision omkring sundhedsreformen går den jo ud på at man

og det kunne også være en kommunal sundhedsydelse sådan som jeg tolker det de psykiatriske patienter

fylder jo rigtig meget desværre er vi i en situation hvor flere og flere psykiatriske patienter får behov for behandling og også kommer ind i den regionale

lytter til det de psykiatriske

siger så drejer det her sig jo om rigtig mange patienter hvis man skal kigge på hvor mange der er indlagt i dag og hvor

regeringen har anslået at fem og tyve procent frem mod to tusind og fem og tyve som jo

ret mange år skal flyttes fra behandlingspsykiatrien og ud i

at en del af behandlingen af psykiatriske patienter

psykologbehandling og psykologbehandling

er ikke for alles vedkommende et hundrede procent betalt af det offentlige der er for nogle grupper en

brugerfinansiering en egenbetaling på fyrre procent og der vil jeg gerne spørge ministeren har ministeren her et

hvor mange psykiatriske patienter

skal flyttes ud til det nære sundhedsvæsen

de praktiserende lægers organisationer og den viden vi alment har i folketinget at der mangler mange praktiserende læger så de står ikke med en ledig kapacitet der bare kan give psykoterapi til til angst og depressionspatienter tak

vil jeg sige gammeldags univers hvor psykiatrien ligesom

det vi ønsker er en langt større integration derfor er psykiatrien jo også med

sådan set sådan at alle midlerne kommer alle patienter

hvad enten somatiske patienter eller psykiatriske patienter

kapacitet hvem skal tage sig af de her fem og tyve procent af de psykiatriske patienter som går til ambulante behandlinger i behandlingspsykiatrien i dag hvem skal tage sig af dem ude i det nære sundhedsvæsen

ministeren taler om med integration hvor skal de penge komme fra altså ministeren har fået spørgsmålene fra patientorganisationer og får dem nu også fra socialdemokratiets sundhedsordfører

psykiatrihuse som vi kender dem fra silkeborg hvor vi nævner klare eksempler

tilbud til somatiske patienter og psykiatriske patienter i ét så vi netop kan få sammenhæng i behandlingsforløbet det er derfor jeg siger at de seks milliard kroner

om der bliver indført brugerbetaling ind ad bagdøren

indspil fra sundhedsstyrelsen i relation til hvordan vi kan hjælpe mennesker med psykiske lidelser bedre end vi formår i dag med

jeg tror simpelt hen ikke at vi får et svar fra ministeren på hvor mange penge der skal afsættes til psykiatrien jeg kommer fra viborg der har vi et meget stort psykiatrisk hospital

skal betyde at der kommer brugerbetaling men hvis der ikke er nogen ude hos de praktiserende læger som kan overtage den opgave når nu patienterne kommer tilbage fra hospitalet og skal behandles

den opgave og dermed kommer der en brugerbetaling på cirka fyrre procent jeg vil bare gerne høre ministeren igen hvordan vil ministeren sikre

i opfattelsen regeringen synes vi skal have et mere nært sundhedsvæsen vi skal

tættere på hvor folk bor vi synes vi skal have et mere sammenhængende sundhedsvæsen derfor

der sker ude i kommunerne og det der sker ude hos egen læge

der i dag oplever at de bliver udskrevet til ingenting at der ingen er klar til at tage over og gribe når man bliver udskrevet

nogle gange endda med tvang det er vi nødt til at gøre bedre

en opgave ud der i dag er forankret ambulant i psykiatrien

af

det kræver jo en ny organisering i det vi kender i dag det

set hele det der ligger i tankesættet i regeringens sundhedsreform

at vi ikke kan få svar på om der overhovedet er afsat nogen penge til psykiatrien depressionsforeningen mener at hvis pengene

ikke følger med i regeringens sundhedsreform risikerer man at der rent faktisk genereres nye psykisk syge

psykolog eller måske ikke har råd til behandling

patienterne når man rykker behandling ud i det nære sundhedsvæsen

set et princip i regeringens sundhedsreform

en psykiatrihandlingsplan i efteråret hvor vi styrkede psykiatrien med mere end to

milliard kroner da vi skulle forhandle det med socialdemokraterne i satspuljeforhandlingerne

var rigtig ærgerligt at socialdemokraterne egentlig ikke ønskede at der skulle afsættes lige så mange penge som regeringen lagde op til

så forskellige

psykologerne man kigger på almen praksis man kigger på ppr

på vores praktiserende speciallæger på psykiatriområdet så man på baggrund af et fagligt arbejde fra sundhedsstyrelsen også får lavet en kvalitetsplan så man sikrer at den udflytning sker på en ordentlig måde hvor vi netop får en merkvalitet for patienterne end det de oplever i dag hvor mange står på venteliste desværre

patienter inde fra sygehusene og behandlingspsykiatrien og ud til det nære sundhedsvæsen og der løses alle problemer så

jo fuldstændig vanvittigt at vi har en minister der ikke ved at der ingen ledig fri kapacitet

derfor er det jo også et spørgsmål om at

det er realistisk at flytte femhundredetusind patienter og næsten ethundredetusind i psykiatrien ministeren siger at pengene følger patienten følger patienten følge pengene også patienten i det samme omfang hvis man har en gratis behandling i behandlingspsykiatrien og skal ud og behandles

på psykologerne peger de på at der er en merkapacitet når vi kigger på de privatpraktiserende speciallæger såvel som foreningen af speciallæger i danmark

ude i psykiatrien hvis man organiserer nogle af tingene anderledes men det kan

depressionsområdet så skal der foregå

arbejde forankret i sundhedsstyrelsen med inddragelse af de

og også uden at der indføres brugerbetaling ad bagdøren som socialdemokraterne bliver ved med at påstå at der

jeg stopper ikke midt i et spørgsmål vi gør et spørgsmål

garantere at paramedicinerbilen i brovst som borgerne i lokalområdet omkring brovst finder stor tryghed i at

meget på sinde at vi får styrket akutberedskabet i danmark

vi lægger op til med sundhedsreformen for alle borgere skal være trygge ved at de får den nødvendige hjælp hvis de kommer ud for akut sygdom eller en ulykke og det gælder selvfølgelig også borgerne i brovst derfor vil jeg gerne igen understrege at det fremgår

af sundhedsreformen at regeringen forventer at de placerede beredskaber ikke flyttes i de kommende år så der netop ikke sker forringelser i dækningen og så

vi kan være trygge ved at det i også er der i morgen

i brovst eller for den sags skyld nogen andre steder som mange af

gentage noget af det jeg har nævnt tidligere

etablere ti til femten ekstra akutberedskaber

det være sig akutbiler så vi kan sætte ind i de områder af landet hvor dækningen ikke er tilstrækkelig høj

acceptabelt at borgerne i region nordjylland skal finde sig i at kun omkring en og halvfems procent af ambulancerne kommer frem inden for femten minutter når man kan kigge mod region midtjylland og

at vi ser så stor en geografisk forskel i hvordan akutberedskabet er i dag

at akutberedskabet i nogle egne af landet er dårligere end det er andre steder

med sundhedsreformen så vi kan styrke akutberedskabet og så vi kan sikre en ordentlig tryghed i hele landet det være sig i brovst det

åbner for at frede det ét sted og garanterer overlevelse i ét område af landet er

også meget gerne vil bede om den samme garanti der hvor vi kommer fra for der er lige i øjeblikket en meget stor diskussion

det skaber usikkerhed og det skaber uvished for de mennesker det handler om og

på lige fod med det garanteres noget i vores andres områder og ikke kun i ministerens egen kreds

på nordals det gælder akutlægebilen i lemvig det gælder akutbilen i hjørring hvis jeg tager nogle af de ting vi har diskuteret andre onsdage herinde i folketingssalen er fuldstændig det samme

vi ønsker sådan set et stærkere akutberedskab i hele landet og de garantier vi giver ét sted i landet gælder jo ikke kun ét sted i landet det gælder jo alle akutberedskaberne at vi forventer at regionerne ikke laver forringelser i de kommende år det

jo ellers gjort tidligere desværre kan man sige særlig for nordjyderne de har oplevet mange forringelser i den socialdemokratisk ledede region vi forudsætter at der ikke sker forringelser i de kommende år så vi kan styrke akutberedskabet ved at sætte ti til femten ekstra

siger ministeren at det ministeren siger på nordals siger ministeren også i jammerbugt kommune altså at den samme garanti for at den bil er der på nordals også gælder i jammerbugt kommune for så vil jeg da gå herfra

det synes jeg sådan set bare siger noget

socialdemokraternes niveau i den her debat

at vi forventer at der ikke sker forringelser og flytninger i de kommende år

region nordjylland hvor regionsrådet har forringet akutberedskabet og

ønsker at gøre op med og det gælder

som det gælder

for samtlige akutberedskaber i hele landet

jeg synes vi skal holde fast i de rammer der er for vores sundhedsvæsen og så forbedre det der trænger til at blive forbedret i stedet for en kæmpestor ny centraliseringensøvelse hvor ingen ved hvad de

socialdemokrater her i onsdagsspørgetiderne så lad nu være

at blive ved med at turnere rundt i landet og skabe utryghed omkring ambulanceakutberedskabet landet over

regeringen siger

der skaber forringelser i de kommende år men vi kommer

regionerne har jo desværre forringet akutberedskabet ad flere omgange

i flere tilfælde kommer senere

en og halvfems procent af tilfældene kommer ambulancerne frem inden for femten minutter så ser vi jo desværre også en region nordjylland der flere gange har forringet akutberedskabet og det er det vi sætter foden ned over

i vores sundhedsreform så vi kan få flere akutberedskaber så vi kan styrke dækningen og trygheden i hele landet

ambulancer og akutlægebiler akutbiler i danmark

at der ikke sker flytninger af akutberedskabet i de kommende år så der ikke sker forringelser

en vigtig præmis for regeringens sundhedsreform

og vi kan også se at der er en meget stor variation i den

forskellige responstider alt afhængig af hvor man bor der ønsker vi

akutberedskab på tværs af landet det betyder at vi afsætter penge til at indsætte ti til femten ekstra akutberedskaber i form af akutlægebiler akutbiler og ambulancer

bedre i årene fremover og det forudsætter også at vi kigger lidt mere på

i regionsgrænserne som vi desværre

der bor lige på kanten mellem en region og en anden region at der ikke er en stærk nok koordinering så det er nogle af de ting som skal forbedres og derfor afsætter vi også flere penge til flere ambulancer og akutberedskaber i region syddanmark har man jo så heldigvis lige selv fundet lidt penge til

det er jo et godt skridt fremad og så kan vi

og det er der behov for så vi får skabt tryghed for borgerne i hele landet når det handler om akutberedskabet

politik hvad enten man er i opposition eller måske skulle være så heldig at komme i regering en dag

set der er mange af de ting ministeren siger som er rigtige men det der jo er humlen i den diskussion vi har her i dag fordelt over hele landet er

hele vejen igennem skriver vi forventer vi forventer ikke at ændre på akutberedskabet

jo ikke nogen særlig håndfast garanti hvis man er borger

et par gange i forbindelse med svar på de andre spørgsmål sagt at ministeren ikke kan garantere hvad regionerne gør i morgen eller

nu må jeg

afstemningsresultatet forbyde det får nedlagt regionerne det er jo helt åbenlyst selvfølgelig kan

ikke forudsige hvad regionerne måtte træffe af beslutninger men det ministeren jo har en vis indflydelse

der sker når regeringens sundhedsreform hvis det

træder i kraft og der er formuleringen i dag vi forventer ikke at akutberedskaber bliver nedlagt er det en fejlformulering burde der have stået vi garanterer eller er det bare en forventning

driver akutberedskabet og det betyder at hvis regionerne i morgen ønsker at lave forringelser

akutberedskabet og med sundhedsreformen lægger vi op til at indsætte ti til femten ekstra akutberedskaber som kommer

som vi kender i dag så ja vi ønsker ikke forringelser af de eksisterende vi ønsker ikke flytninger men

direkte i forhold til regionsrådene som de ser ud i dag

ministeren ikke har indflydelse på hvad der sker ude i regionerne og hvad

regeringen skriver at

og en og tyve forventer man ikke at ændre på akutberedskabet er det en fejl

garantere hvad regionsrådspolitikerne gør i morgen men vi kan forudsætte

regionerne om at de ikke laver flytninger så der sker forringelser

skal stå på mål for nogle nationale standarder i forhold til hvad serviceniveauet skal være for akutberedskabet det mangler vi i høj

skaber utryghed og det skaber en geografisk ulighed i sundhed som vi ikke synes er rimelig over for borgerne i danmark

politisk debat her det der er afgørende er om ministeren vil garantere

af akutberedskab når regeringens sundhedsreform træder i kraft

og en og tyve og ikke hvorvidt ministeren tror at der kommer til at ske noget i den mellemliggende periode kan vi få en garanti for at man med sundhedsreformen ikke nedlægger

rundt alle steder og skabte tvivl om

hvilket akutberedskab der er i de forskellige regioner

bør ikke være sådan at man på den måde har yderområder der er mindre dækket det

eller det kan være fordi de er farlige listen over forbudte dyr er lang den omfatter så forskellige dyr som gøg koalabjørn

nogle er giftige for eksempel giftslanger skorpioner mens andre som løver og krokodiller er farlige af andre årsager det fælles træk er at dyrene ikke er super egnede til at blive holdt som hobbydyr hvis man på trods af forbuddet holder et forbudt dyr

det straffes med bøde

betyder altså ikke at det er de eneste relevante regler at se på hvis dyret er blevet holdt på en måde som ikke er dyrevelfærdsmæssigt forsvarlig

straffes efter de gældende regler i dyreværnsloven strafferammen er her på op til to års fængsel hvis det er decideret mishandling hvis dyret har udgjort en konkret fare

der være tale om overtrædelse af straffeloven og dermed en væsentlig højere strafferamme herunder også fængselsstraf hvilke bestemmelser der i konkrete sager er overtrådt er op til anklagemyndigheden og domstolene at vurdere efter min opfattelse

betyder det her samlet at lovgivningen allerede i dag giver gode muligheder for at straffe overtrædelser på området på en passende måde og derfor

har jeg ikke nogen aktuelle planer om at ændre på de pågældende regler

på sjælland og lolland falster i starten af februar måned hvor politiet i en koordineret aktion i rødovre roskilde rødby og nakskov var ude

man kender til og i den forbindelse interviewede ekstra bladet en dyrepasser og en der er ansvarlig for samlingen af giftslanger i randers regnskov som i øvrigt

af de her slanger var så giftig at der var gift nok i et enkelt bid til at slå hundrede granvoksne mænd ihjel det er

det var altså den visse død modgiften ville ikke kunne

er at hvis man holder de her meget meget giftige slanger så udløser det typisk en bøde på mellem fem

at folk må have alle mulige hobbyer og hobbydyr men når man har så giftige

udsætter man det omkringliggende samfund for en risiko

af de her dyr slipper væk dyrepasseren her kunne fortælle at man tidligere havde beslaglagt nogle af de her slanger et sted hvor de var meget tæt på en børnehave

spekulere lidt i hvad der ville ske hvis en slange slap væk og gemte sig i sandkassen og det ville for mig at se være meget meget ulykkeligt hvis vi nogen sinde kom i i den situation

er min opfordring også bare om ikke man kunne skrue på de her regler for jeg tror ikke at fem tusind kroner eller titusind kroner for den sags skyld er noget der afholder folk fra at holde dyr der er så ekstremt farlige som tilfældet er her så måske var det oplagt at gå ind og se på om vi kunne slå hårdere ned på det her fordi vi har tænkt os at opretholde de regler der er om at der altså bare

når der skal fjernes sådan nogle dyr her jeg tror man ville få lidt sved på overlæben hvis man stod derude som politibetjent og skulle håndtere sådan et kræ af omtalen i medierne og det er alene derfra jeg kender den pågældende sag

kan jeg forstå at det politiets vurdering at de mennesker som vi er helt enige om

styr på hvad de lavede og at der derfor alene vil være tale om en sigtelse for en overtrædelse af det her med at have dyr som er ulovlige og

bringe andre i fare og det forventes at udløse en bøde størrelsen på den bøde afgøres jo af domstolene men jeg mener egentlig at det er rimeligt at vi har den her vurdering af

har stor ekspertise inden for krybdyr og ved hvordan man skal holde

en risiko der er en risiko hvis man har et dyr der

udrydde en hel boligblok tror jeg var det dyrepasseren sagde

hvis det slap fri det synes jeg er et problem

vi må vise noget villighed til at opretholde det forbud der nu engang

arter står på en liste over forbudte arter så

i at vi sondrer imellem hvorvidt man man overtræder loven og holder dyr man ikke må eller om man udsætter nogle for fare

hvis man konkret udsætter nogle for fare og

også er en af de ting som som man skal sigtes for og som man skal anklages for og som man skal dømmes for

en forskel på om man udsætter nogle for fare

de to ting men jeg synes alligevel at forskellen er stor så jeg skal ikke stille nogen polemiske spørgsmål eller alt muligt andet jeg vil bare en sidste gang

min sidste runde bede ministeren om at overveje det

på smilebåndet jeg vil sige at hvis man går rundt med et skydevåben så er det med henblik på at skade nogen hvis man har en slange derhjemme

er det formentlig fordi man har en hobby som i øvrigt er ulovlig hvis det

i den sammenhæng er behov for yderligere kvælstoftiltag for at beskytte det danske

ved de årlige målinger i overvågningsprogrammet novana aarhus universitet skriver her i novana om udledningstallene at de har været på samme niveau i de seneste knap ti år belastningen er ikke blevet større i de senere år men belastningen er heller ikke faldet sådan som vi havde forventet den ville gøre vores vandmiljø skal have det bedre

kommer der yderligere kvælstoftiltag derfor

er der i hvert fald grund til opmærksomhed

mindre gødning end forudsat samtidig med at foreløbige opgørelser af nye forsøg fra aarhus universitet tyder på at en mindre del af det ekstra kvælstof der bruges udvaskes

har mit ministerium bedt aarhus universitet om at hjælpe til med en opdateret vurdering af situationen så vi skal først se resultatet af det arbejde vi har sat i gang ellers bliver det vanskeligt at reagere på en måde

landmændene skal selvfølgelig også etablere de kollektive virkemidler som skal bidrage til en forbedring af vandmiljøet faktuelt bliver der blandt andet set på mulighederne for at skabe forøget incitament for den enkelte landmand til at deltage i det her hvis det ikke er tilstrækkeligt til at sikre at landmændene frivilligt etablerer de kollektive virkemidler

så vil den kvælstofreducerende effekt skulle leveres på en anden måde

vi har også kunnet følge udviklingen i målingerne fra novana

blevet leveret på de indsatser som det var forudsat at man skulle levere på i et vist omfang og der har særlig de kollektive virkemidler været udskældt eller i hvert fald genstand for debat

hvorfor mener ministeren så ikke at der er grund til at være

for det danske vandmiljø jeg hører ministeren sige at vi skal vie det vores opmærksomhed

brugt men ministeren vil ikke sige at vi skal være

tror jeg ikke at jeg deler og jeg tror også andre der heller ikke deler

jeg er meget opmærksom på

det danske vandmiljø i de seneste ti år

det er det ikke blevet og det skal vi søge hen imod

er meget opmærksom jeg er også meget vokal omkring det

en formodning om at tingene ville blive bedre for vores vandmiljø

det er de ikke blevet jeg kunne så tilføje

for regeringen præsenterede jo et kvælstofregnskab for landbrugspakken

i sin tid i hvert af årene frem til

og en og tyve mener ministeren i lyset af de aktuelle tal og de aktuelle leverancer på de kollektive virkemidler

vi sådan set kun givet tilsagn på mener jeg omkring

det er derfor jeg også griber i egen barm og

kan gøre fra ministeriets side for at gøre det mere attraktivt

jeg samtidig beder landbruget om at levere

der være grund til bekymring men vi kommer i mål med de med de ambitioner vi har sat os på det her område og det gør vi enten på den ene måde eller også gør

tallene viser ikke den fremgang som vi havde forventet og leverancerne på de kollektive indsatser viser mildest talt heller ikke den fremgang

læst et sted at ministeren råbte relativt højt på sit kontor da de nye tal for de kollektive virkemidler

jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide hvad det var ministeren råbte og hvorfor han råbte altså hvad var det der overraskede ministeren

som vi havde en forventning om på baggrund af tallene fra aarhus universitet det har vi bedt aarhus universitet om at se på igen dels

anvender man ikke kvælstof i det omfang man kunne så der er mange ting som skal ses på i

at der er brug for nye initiativer i forbindelse med optag af su lån der kan sikre bedre muligheder

for at tage en uddannelse på lige fod med danske studerende det

så undlader at betale sin gæld tilbage

understrege at regeringen støtter den fri bevægelighed i eu det er en hjørnesten i det indre marked

danmark men man skal betale hvad man skylder også selv om man flytter fra danmark regeringen præsenterede i februar to tusind og atten en syvpunktsplan for at styrke indsatsen for inddrivelse af su gæld i udlandet

der netop er gået et år og vi er godt i gang med at implementere initiativerne den særlige enhed i gældsstyrelsen har inddrevet elleve million kroner

tusind og atten og indgået betalingsaftaler med skyldnere der har cirka fyrre million kroner i gæld til det offentlige

iværksat en række tiltag for en forbedret og mere effektiv opkrævning der skal understøtte at færre danske og udenlandske studerende ender med misligholdt gæld for eksempel arbejdes der med at forbedre selve selvbetjeningsløsningen ligesom udbetaling danmark har indført flere betalingsmuligheder og fortsat arbejder på at oversætte breve vejledninger og hjemmeside så det hele er tilgængeligt på engelsk vi er selvfølgelig ikke i mål endnu og vi arbejder fortsat videre med alle syv spor regeringen overvejer løbende hvordan vi bruger su midlerne bedst muligt og hvordan vi kan dæmme op for de stigende udgifter til

su til udenlandske statsborgere såfremt spørgeren eller andre har gode ideer til

vi altid åbne over for nye ideer tak

og i øvrigt også resten af danmarks befolkning som medvirker til at skulle betale netop for et udestående

ingen del har i men jeg vil gerne lige

at ministeren altså er ansvarlig for en styrelse som årligt udsteder lån for millioner og tildeler

su for milliarder og og det er

danmark ikke får igen og som

godt kunne bruge til at rette op på en masse ting i danmark jeg hører ikke at ministeren har nye forslag med i dag i forhold til hvad det er der kan ske og jeg vil sige at ud af de

syv punkter som ministeren henviser til

initiativer som regeringen har lagt på bordet som har givet nul resultater nul resultater det synes jeg og socialdemokratiet er for dårligt og derfor

ministeren mener ministeren virkelig ikke at regeringen har et ansvar

er så provokeret og man føler så dybt for det her at der skal komme flere initiativer

at vi så hurtigt som overhovedet muligt

en plan om at arbejde med private inkassofirmaer

var der bød ind nu er gældsstyrelsen i gang med at se på

sendt tre prøvesager ned til byretten

skyldnerne at vi er helt seriøse og at vi vil have de her penge tilbage

og ser om vi kan bruge systemet dernede til at inddrive den her

faktisk på gerne vil medvirke til at der inddrives disse fordringer men det ændrer jo ikke

det kommer til stykket jeg har jo til ministerens kollega skatteministeren stillet nogle spørgsmål og det må vi jo så tage når

indtægt i form af at der altså er nogle penge som vi kunne bruge til blandt andet

vores økonomi i uddannelsessystemet og det ved jeg at ministeren formentlig også er enig med mig i

i den portefølje af dubiøse

specialenhed i gældsstyrelsen der skulle kigge specifikt på su gæld de har sendt

to tusind syv hundrede rykkere ud og det har medført at ti million kroner er blevet tilbagebetalt

helt korrekt jeg vil meget gerne prøve at gøre

og så får de også noget der hedder su lån måske har vi gjort

det lyder måske simpelt men det er der

så jo vi kigger andre ting end det der er i